vil fremgå af folketingstidende DK

fra statsministeren har jeg modtaget

det ved kongelig resolution den ellevte januar to tusind og nitten blevet bestemt at ressortansvaret vedrørende ansøgning om partistøtte for to tusind og nitten fra liberal alliance overføres fra økonomi og indenrigsministeren til justitsministeren

forhandlingen er åbnet herre lennart damsbo andersen

og rejseplanens funktioner samles i en samlet digital mobiltjeneste det nye selskab skal i første omgang hedde noget så opfindsomt som rejsekortet og rejseplanen as der bliver tale om et samlet aktieselskab med en fælles bestyrelse og formålet er at skabe en simpel digital platform hvor danskerne i fremtiden kan planlægge deres rejser fra dør til dør og samtidig købe en billet til hele rejsen selv om rejsen foregår med flere forskellige transportmidler lovforslaget giver derfor også mulighed for at en tredjepart kan sælge billetter for trafikselskaberne ved at trafikselskaberne

skal stille billetter til rådighed til videresalg i socialdemokratiet synes vi at der er et stort potentiale i at skabe en stærk digital platform for den kollektive trafik i danmark vi tror på at det vil være til gavn for passagererne at gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik og derfor er vi i udgangspunktet positive over for det her element dog er

bekymrede for hvad det her vil koste og hvem der skal betale umiddelbart er vi ikke interesseret i at udskrive en regning til trafikselskaberne der kan betyde at den offentlige trafik forringes derfor vil vi i udvalgsarbejdet fokusere på hvor stor den her regning er og hvordan den skal betales vi har som nævnt brug for at

forsikring om at det ikke går ud over kvaliteten af den kollektive trafik på den korte bane lovforslagets

med lovforslaget får kommunerne mulighed for at etablere fjernbusterminaler hvor kommunerne samtidig får mulighed for at udlicitere driftsopgaven af fjernbusterminalerne det ser vi i socialdemokratiet ikke noget problem i med lovforslaget forenkles reglerne for fjernbusser samtidig sådan at en strækning kan betjenes af fjernbusser så snart strækningen er længere end fem og halvfjerds

fjernbusserne har rigtig godt fat i særlig det unge publikum da det er væsentlig billigere

og det er et marked i vækst i socialdemokratiet mener vi at det er en styrke at alle har råd til at komme rundt i landet sådan skal det være men samtidig er det vigtigt at de selskaber der konkurrerer

om passagererne konkurrerer på lige vilkår vi mener derfor at det her lovforslag også skal sikre den frie og fair konkurrence på transportmarkedet konkret skal fjernbusserne samtidig selvfølgelig betale moms og sikre passagerrettigheder

de ansatte i branchen arbejder på ordentlige løn og arbejdsvilkår vi er ikke interesseret i at fjernbusserne udkonkurrerer de etablerede trafikselskaber fordi de ikke har de samme forpligtelser i forhold til at sikre god infrastruktur i danmark

etablerede trafikselskaber har de selskaber der sørger for at man også kan rejse på tidspunkter og på strækninger hvor det ikke er rentabelt for trafikselskabet derfor er det også afgørende for os at vi med forslaget også sikrer at der konkurreres på lige vilkår på den baggrund ser vi i socialdemokratiet frem til udvalgsarbejdet og som nævnt har vi nogle betænkeligheder ved det her forslag som vi skal have afklaret før vi kan tilkendegive hvorvidt vi vil lægge stemmer til lovforslaget eller ej

bekymring ligesom i også giver udtryk for at være det i socialdemokratiet ville socialdemokratiet være interesseret i at vi så på at pille det punkt ud hvis ikke vi når til en eller anden

rejseplanen as synes vi i dansk folkeparti er en rigtig god idé det er altid godt

stadig væk er et segment af ældre medborgere som måske ikke er så digitalt

jeg vil bare henstille til at man husker det

der også er adgang til at få en fysisk billet i hånden

fremtiden det er der ingen tvivl om og at lægge de her to instanser sammen sparer man da

andet en bestyrelse og en direktør og de penge kan man jo så passende bruge på at sikre er adgang til papirbilletter

støtter vi også i dansk folkeparti afstandskriteriet på fem og halvfjerds

giver en mulighed for at vi kommer lidt længere ud i landet med fjernbusruter det giver selvfølgelig også en konkurrence

ubegrundet frygt man har i regionerne og trafikselskaberne

jo ikke en decideret rutebil vi sender ud men konkurrence er altid godt

være at det kan få den kollektive trafik til at oppe sig lidt i forhold til prissætningen

ordfører der nævnte at det er en god og billig rejsemåde at bruge fjernbusserne så det støtter vi vi støtter også den del af forslaget der sætter en lille smule begrænsning på sociale rabatter

selskaber med alle mulige underlige selskabskonstruktioner og malke kassen for sociale rabatter

vi forhåbentlig får luget de brodne kar

en længere diskussion om nu men konkurrence er vel kun godt hvis den er fair og lige mener herre kim christiansen virkelig at den konkurrence man nu udsætter den offentlige kollektive trafik for er

når man jo ikke stiller nogen som helst former for krav

ganske væsentligt der bliver stillet et meget meget simpelt krav om én dobbelttur fem

om ugen og det er klart at de bliver kørt når der er passagerer at køre

togtrafikken hvad enten det er dsb eller arriva der kører og den regionale bustrafik eller i det hele taget bustrafikken som drives af det offentlige af regioner og kommuner de skal køre en gang i timen de skal køre på alle tidspunkter af døgnet de skal køre i alle dele af landet også der hvor der ingen

været en regn af nedlagte busruter senest i region midtjylland i forhold til konkurrencen kan man sige at dsb

til fair konkurrence tror jeg egentlig at dsb og de regionale trafikselskaber

to tre afgange den modsatte vej om eftermiddagen og så måske en enkelt lille afgang indimellem

mindst en gang i timen mange steder er det jo meget mere

også kører i de dele af landet hvor der ikke er ret mange passagerer

krav om en højere frekvens og en bedre betjening af borgerne og det er også derfor man stopper så mange steder som man gør her stopper man for hver halvfjerdsindstyvende kilometer det er altså en anden ydelse som som fjernbusserne tilbyder jeg tror man skal passe

en kommunal busrute de har en anden forpligtigelse over for borgerne både i forhold til antal ture

køre og hvor lang tid man skal køre i døgnet men det får man så også betaling for af den danske statskasse

og private løsninger til den kollektive trafik de nuværende regler favoriserer kørslen til og fra københavn på grund af de

som vil betyde at flere passagerer kan tage fjernbussen

hvorfor der foreslås at der stilles krav om mindst en daglig dobbelttur fem gange om ugen i stedet for det nuværende krav om fire ugentlige afgange derved ophæves det nuværende krav om at fjernbusserne skal krydse to trafikselskabsgrænser over storebælt og det vil betyde større mobilitet og valgfrihed hos den enkelte bruger

under et selskab med en fælles bestyrelse så brugerne kan planlægge booke og betale deres rejser i én samlet app i den nye digitaliseringsindsats ser vi også gerne at der etableres et mere aktivt samarbejde med erhvervslivet så brugerne kan opnå bedre rejsetilbud derfor foreslås det at offentlige trafikvirksomheder stiller deres udvalgte transportdata til rådighed for erhvervslivet og at videresalg gennem tredjepart bliver muligt det vil understøtte nye markeder i at opstå på mobilitetsområdet og det vil i større grad koble det private erhvervsliv på rejseplanen på tværs af landet lovforslaget skal også sikre at offentlige trafikselskaber har de samme grundlæggende passagerrettigheder så de er nemme at forstå og anvende på tværs af landet mens de private fjernbusoperatører ikke pålægges samme krav

med det sagt støtter venstre lovforslaget

til lovforslaget at det her vil betyde femhundrede og firstusind flere rejsende i fjernbusserne det er klart at med de meget meget lempeligere krav man nu stiller så vil

og halvfemstusind er nye rejsende og det vil sige at de resterende tohundrede og

der også kommer lidt fra nogle biler jeg tror man regner med en procent

kollektive trafik det må da nødvendigvis give problemer for økonomien

det danske regioner og trafikselskaberne gør opmærksom på det betyder jo at man bliver tvunget til at lave nogle besparelser på de busruter man i

det er jo busruterne i yderområderne herre hans christian schmidt det har vi jo set nu i i region midtjylland og i region sjælland det er de busruter man rammer

klart at hvis man gør det meget attraktivt og det er jo det herre henning hyllested hele tiden hentyder til

jamen så vil det selvfølgelig påvirke dem som skal afgive passagererne jeg tror at det bedste eksempel vi kender

s togene s togene har så mange passagerer

det er også derfor at nogle har tilbudt og også tilbød mig selv da jeg var transportminister

drive s banen ja det kan jeg nok regne ud det behøver man heller ikke

en ret stor og indviklet eksamen for

hvor passagererne er så ja selvfølgelig påvirker det men det tror jeg

en fælles dagsorden omkring yderområderne venstre har jo

hele smøren når det her som det påpeges af trafikselskaber regioner

yderområderne og den kollektive trafikbetjening i yderområderne så forstår jeg simpelt hen ikke at venstre hopper på den galej og i den grad udsætter den slags trafik i yderområderne for ja jeg kalder det altså unfair konkurrence fra nogle fjernbusser hvor der stilles næsten ingen krav til deres kørsel

nogle strækninger hvor der ikke er mange passagerer eller om du kan køre

bliver svært at finde nogen der er uenige i men jeg ser bare ikke at

vi kigger på forbrugernes frie valg forbrugernes muligheder for selv

landdistriktspolitikken og det vil jeg ikke afvise der kan være så må det jo håndteres et andet sted altså det her er jo et spørgsmål om at vi

må sige at jeg har nogle samme bekymringer som enhedslisten har i forhold til et danmark i balance som venstre jo

med at sige at det må håndteres et andet sted hvis det giver nogle forskydninger

måtte påvirke yderområderne

det må man se på et andet sted er det ikke rigtigt at det er en del af jeres regeringsgrundlag at i vil vurdere alle lovforslag

yderområderne negativt eller er det mig der har misforstået jeres regeringsgrundlag

tider storbyerne sommetider landdistrikterne det er bare at gå ind i lovprogrammet og så kan man jo se hvordan det påvirker og der er det jo logisk at hvis man så mener at der er noget der er uhensigtsmæssigt

må man jo løse det

at håndtere det det er blandt andet i dsbs kontrakt

det hvad man vil for at have det serviceniveau man har og det må man så se på så det

man håndterer hver ting sit sted så kan man godt have det synspunkt som alternativet har og sige vi vil gerne håndtere det på en gang ja ja men

der mangler kvalificerede undersøgelser af pendlernes rejsemønstre og så videre

igen har en negativ påvirkning så jeg beder jo bare ordførerens parti og regeringen om at være grundige før vi iværksætter nogle initiativer

skævvride en udvikling som jeg egentlig troede vi alle sammen var enige om ikke skulle føre til

i yderområderne i vores landdistrikter og ikke skulle føre til til ulemper for

som ikke bor centralt i landet

kan svare på hvad der ligger af undersøgelser jeg siger blot at det her forslag isoleret set giver brugerne større muligheder for at vælge en billigere rejse

prøv lige at se der er sket noget det må vi lige

i min ordførertale

det jeg hører ordføreren sige er jo netop at hvis der opstår et problem et andet sted så må vi kigge på det

netop det som som jeg også opfatter at udvalgsarbejdet skal handle om

godt tænke mig så allerede nu at høre ordføreren om

havde også en diskussion som herre henning hyllested nævner i forhold til

kommer til at gå med busserne og bustrafikken ude omkring i de yderste dele

hvordan man eventuelt kan kigge ind i løsninger som kan kompensere for

er mange der synes der er stor forskel på at køre med bus og at køre med tog altså mange vil hellere køre med tog fordi man synes det

derfor synes jeg også at det er reelt at vi arbejder med det i og derfor vil jeg afholde mig fra i dag

stå og komme med bud her fra talerstolen simpelt hen fordi jeg mener det ikke vil være kvalificeret nok man er nødt til

ville være lige så ukvalificeret som hvis jeg begyndte

vi kan nå frem i det her

et fælles betænkningsbidrag der kan tage hånd om de dele som selve lovforslaget ikke kan

er nogle bekymringer omkring landdistrikter og yderområder som

en konsekvens af den her lovgivning ville

som kan kan tage højde for den bekymring

spørgsmålet om hvorvidt man vil tilslutte sig eller ej og jeg synes det skal komme an på et seriøst arbejde i udvalget men jeg anerkender at der er nogle problematikker

faktisk en af de allerstørste ændringer af den kollektive persontransport i nyere tid så vidt vi kan se og rykker en stor del af vægten fra offentlig til privat

kørsel lovforslaget er efter vores mening et anslag mod den skinnebårne kollektive trafik og det kommer i form af

fjernbuskørsel og som skal fremme markedet for fjernbusser på bekostning af jernbanetrafikken man kan næsten sige

i lovforslaget arriva skriver jo helt korrekt i deres høringssvar at forslaget stiller den kollektive trafik dårligt imod konkurrencen fra private fjernbusser og de fremhæver så blandt andet det faktum at fjernbusserne frit kan vælge prissætning og køre i de få udvalgte profitable perioder hvor der er passagerer nok typisk i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen og det står jo i modsætning til operatørerne i den offentlige kollektive trafik som skal overholde en trafikkontrakt med faste prisstrukturer

med krav om at køre på alle tidspunkter af døgnet stort set i den forbindelse synes

det er nogen særlig skærpelse af kravene selv om

opmærksom på i høringsnotatet at det er en skærpelse af kravene at der skal køres en dobbelt dagligt

fastsatte passagerrettigheder

lempeligere så vi synes ikke at

lovforslaget åbnes op for at fjernbusserne kan køre i mere direkte konkurrence med jernbanetrafikken uden samtidig at være underlagt de samme krav

det betyde færre indtægter i den offentlige kollektive transport og det fremgår som jeg var inde på i et af mine spørgsmål at

og halvtredstusind passagerer vil blive overflyttet fra tog og bus til fjernbusserne altså fra de

offentlige tog og busser til fjernbusserne som også danske regioner påpeger vil fjernbusserne blive indsat på de tidspunkter hvor der er flest passagerer

vil være på ruter eller afgange med en svagere selvfinansieringsgrad i form af indtægter fra passagererne og det

det der sker denne udsultning af den offentlige

når forslaget på den her måde er konstrueret til at fremme vejtransporten i form af fjernbusser trækker det jo samtidig

det står jo i kontrast til regeringens påståede ambitioner på klima og luftforureningsområderne dansk jernbaneforbund gør i den forbindelse i deres høringssvar opmærksom på at lovforslaget efter deres opfattelse vil være en samfundsmæssig katastrofe som betyder højere

anledning til at spørge om hvad er forslagets konsekvenser for partikelforurening

transport så i det mindste bedre for passagererne

bliver i hvert fald billigere og det er selvfølgelig udmærket men det er jo som jeg var inde på ikke en fair og lige konkurrence fordi fjernbusserne kan køre når der er passagerer det kan dsb arriva og de regionale og kommunale busruter altså

krav til passagerrettigheder som eksempelvis omfatter krav på et minimum af afgange rettidig information og erstatningskørsel hvis der ikke kan køres med for eksempel tog fjernbusserne er derimod ikke omfattet af samme niveau af forpligtelser

til endnu et spørgsmål om passagerernes rettigheder ved togrejser i forhold til rejser med fjernbusser der er enkelte gode takter i lovforslaget og der tænker jeg særlig på intentionen om at understøtte udviklingen af bedre digitale løsninger der fremmer mobiliteten på tværs af offentlige og private transportudbud det er åbenlyst at der her er plads til forbedring

som vil være til fordel for passagererne i den kollektive trafik

at nordjylland med deres plustur og minrejseplan og så videre tjener som et rigtig rigtig godt eksempel

herre henning hyllested jo varmt plæderet for at vi skal have mere kollektiv trafik

så får vi nogle til at stille bilen nu er det pludselig et problem at der kommer nogle flere busafgange for det vil så øge trængslen voldsomt hvis nu hver bus kan erstatte halvtreds

af de mange flere rejsende der kommer i fjernbusserne kommer en procent fra overflytning fra biler

og halvtredstusind bliver altså pillet ud af det kollektive trafiktilbud der i

stilles til rådighed af det offentlige altså i form af dsb arriva og og regionale og kommunale busser

er bilerne som sådan man gør et indhug i med det her

den offentlige kollektive trafik der må må bløde her og det får nogle konsekvenser

hvor store tilskud der kan være

tak så er det herre

ofte været et irritationsmoment at

forskellige områder krævede forskellige løsninger det vil sige

sørge for at man havde billet til det ene og

til det andet og der manglede en sammenhæng

samles og at det faktisk bliver muligt at planlægge og betale for sin rejse i en enkelt app en landvinding

det er fremtidssikret og vi vil komme uhjælpeligt bagefter hvis ikke vi får det etableret derfor er det jo fuldstændig korrekt

så er der jo en række andre elementer som har været nævnt og nogle har betænkeligheder og andre er begejstrede

det med at fjernbusserne er

er tydeligt det er et frit valg for mennesker at de vælger den transportform og derfor skal

så med de få bemærkninger kan vi støtte lovforslaget

øvrigt hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også støtter forslaget tak

meget fint af de tidligere ordførere

den sidste ordfører fra liberal alliance

som rettidig omhu i forhold til vores mobilitet i landdistrikterne eller i hele landet for den

der tydeligt giver udtryk for at der ikke er lavet analyser nok før vi ruller det ud

se på om vi skal skrue på på tilskuddene til til den offentlige

også er noget vi overholder efterfølgende for ellers er det jo bare en konkurrenceudsættelse for

op imod den offentlige transport og det synes jeg er problematisk når vi snakker om et danmark i balance hvor vi ønsker

så jeg vil jeg vil ikke nævne alle de ting som

blevet nævnt men bare se frem til udvalgsbehandlingen og derfor

forslaget om at sammenlægge rejsekortet og rejseplanen der er indeholdt i dette lovforslag

glade for at danskerne nu med dette lovforslag vil kunne bestille en kombineret rejse af for eksempel bus og tog og metro i én app og ét sted det vil gøre livet lidt nemmere

og det vil fremme den kollektive trafik

er vi jo imod forslaget om at

kun én afgang fem dage om ugen det er en urimelig konkurrence

ikke har den frihed dsb og arriva og så videre kunne også køre meget billigere hvis de selv kunne vælge ruter og kun køre én gang i døgnet fem af ugens dage man risikerer med dette at forringe økonomien i de offentlige tilbud som så skal have flere skattekroner for at løbe rundt men det vil i givet fald ske på bagkanten når udhulingen er sket vi ønsker derfor at dette lovforslag bliver delt op så vi kan stemme for den del vi er for

op og det vil de se på i udvalgsbehandlingen men jeg vil bare sige at alternativet helt klart støtter det hvis det er en mulighed

hvis man altså alene

meget kortsigtet økonomisk perspektiv

og det er da klart at et selskab som kan plukke de mest modne og lækre frugter ved at køre udvalgte populære strækninger selvfølgelig kan klare sig men det får så til gengæld også lige så naturligt konsekvenser andre steder danske regioner skriver at transportministeriet undervurderer den økonomiske effekt

kommer fjernbusserne også til at udføre regional bustrafik herunder pendlertrafik

det er trafik bygge og boligstyrelsens vurdering at den foreslåede ændring af afstandskravet for fjernbusser vil få marginale konsekvenser for pendlernes rejsemønster når man skriver det

man glemmer at tohundrede og fyrretusind mennesker hver dag pendler over halvtreds

vil jo skifte til fjernbusser og så vil pengene til gengæld mangle andre steder nemlig hos dsb og den regionale bustrafik altså mindre offentlig trafik med færre ruter højere priser eller højere udgifter til staten kommunerne og regionerne arriva skriver i høringssvaret men andre ord risikerer regeringen med forslaget at passagergrundlaget i yderområderne hvor den kollektive trafik i forvejen ikke i sig selv er profitabel presses det vil betyde at

i højere grad vil miste billetindtægter og have sværere ved at opretholde den politisk bestemte service med færre passagerindtægter

til trafikselskaberne vil de have sværere ved at finansiere de eksisterende bus og togafgange det er jo logik og

som helst andet arriva henviser også til

det eksterne analysebureau som har udført analyserne for trafikstyrelsen som konkluderer at et kilometerkrav på fem og halvfjerds

vil øge antallet af fjernbusrejser med op mod otte og tredive procent svarende til femhundrede og tredstusind ekstra fjernbuspassagerer årligt

fra øvrig kollektive transport derfor stiller lovforslaget os altså over for et valg vil vi gøre livet sværere for jernbanen og de regionale busruter nej siger sf men vi synes da at der er rigtig god idé

så lidt godt kommer der da ud af lovforslaget

kunne dele lovforslaget op ville vi indlysende stemme for den del og imod

støtter hvis lovforslaget kan blive delt op hvis det ikke kan blive delt op hvor står

for den mestendels positive modtagelse af lovforslaget et sammenhængende og veludbygget transportsystem er afgørende for mobiliteten i samfundet den digitale udvikling og fremkomsten af private kollektive transporttilbud giver de rejsende flere valgmuligheder og det styrker mobiliteten på tværs af landet denne udvikling skal understøttes og fremmes og det skal sikres at rammerne er tidssvarende formålet med dette lovforslag er derfor at opdatere og modernisere vilkårene for passagervendte transport og mobilitetstilbud de digitale muligheder er der teknologien er klar alligevel er det endnu ikke muligt i danmark at planlægge og betale for sin rejse i én app hvis man tager flere transportformer det til trods for at vi

udviklingens muligheder hæmmes i dag af nogle begrænsende faktorer i indretningen af den kollektive trafiksektor det er både de rejsende og samfundet til last derfor har lovforslaget også til formål at

med lovforslaget fremtidssikres rejseplanen og rejsekortet og samarbejdet om dem samles i ét selskab det skal målrette arbejdet hen imod at få funktionerne samlet en digital mobilitetstjeneste samtidig er det formålet at flere private transporttilbud kommer på det fælles rejseplan og rejsekortsystem de private tilbud udfylder hullerne i den traditionelle offentlige kollektive trafik på den samlede rejse fra

de spiller derfor en væsentlig rolle i forhold til at skabe et mere sammenhængende mobilitetssystem den digitale udvikling går som bekendt stærkt men vi skal sikre at danmark følger med her spiller markedet også en central rolle som drivkraften for innovation og den videre udvikling med lovforslaget skabes der derfor også grobund for selvstændige private mobilitetstjenester det gøres ved at offentlige trafikvirksomheder i højere grad gør transportdata åbne og stiller udvalgte billetter til rådighed for videresalg gennem tredjepart

og det kan bidrage til øget salg af billetter til den offentlige transport

særlig studerende pensionister og børnefamilier benytter sig af fjernbussen når de for eksempel skal hjem at besøge familien på musikfestival eller noget helt tredje rundt omkring i landet med lovforslaget imødekommes danskernes store efterspørgsel på en god driftsikker og billig transportmulighed i dag skal en fjernbus krydse op til to trafikselskabsgrænser for at være lovlig med dette lovforslag

det vil styrke de samlede mobilitetsmuligheder i danmark ikke mindst regionalt og i yderområder da fjernbusserne vil kunne nå til langt flere destinationer og passagerer end i dag

forslaget ventes at skabe cirka sekshundredetusind nye fjernbuspassagerer hvoraf godt halvdelen vil være helt nye rejsende

og på den måde gøre op med de forskellige afstandskrav som eksisterer i dag lad mig give et eksempel i dag er det sådan at en fjernbus der kører fra københavn i movias område kun skal krydse en trafikselskabsgrænse mens en fjernbus fra esbjerg i sydtrafiks område skal krydse to

fra københavn til odense er lovlig mens en fjernbusrute fra odense til esbjerg er ulovlig

dette til trods for at ruternes længde

københavn til aalborg ikke må tage passagerer med på vejen fra aarhus til aalborg også selv om fjernbussen sætter nogle af sine passagerer af i aarhus og derfor

må altså ikke udnytte sin ledige kapacitet på sin videre tur mod aalborg det er dårlig kapacitetsudnyttelse og det problem vil dette lovforslag gøre op med med lovforslaget øges samtidig frekvenskravet til fjernbusserne på den måde kan danskerne fortsat regne med et godt betjeningsniveau når de rejser med fjernbus

alt i alt vil forslaget

for at yde gode billige og driftsikre mobilitetsmuligheder til gavn for betjeningen af både den landsdækkende og den regionale trafik i hele landet derudover har forslaget til formål at sikre at de regionale trafikselskaber tilbyder passagererne de samme grundlæggende rettigheder de passagerer som benytter lokal og regional bustrafik har forskellige rettigheder

at det er så besværligt at finde ud af hvad rettighederne er med forslaget får man som buspassager i den offentlige trafik derfor ens rettigheder uanset hvor i landet man rejser og med hvilket trafikselskab

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen i samme positive ånd

hvad det her får af konsekvenser for henholdsvis dsb og

kommer til at betyde manglende indtægter for dsb og arriva man kan diskutere størrelsen og jeg betvivler bestemt nogle af de regnestykker der er lavet

der er jo i forvejen lavet et indhug i dsb kontrakten regeringen har i forvejen sparet på

jeg tror at det er godt tre

men hvad får det her så af yderligere konsekvenser

til at mangle indtægter fra de indtægtsgivende strækninger til at dække de strækninger hvor der ikke er så mange passagerer har man overvejet om arriva vil stille op med et krav om kompensation

man må jo sige at forudsætningerne for arrivakontrakten jo også forandrer sig voldsomt når der pludselig pilles i omegnen

halvtredstusind passagerer ud af den kollektive trafik ganske vist i hele landet og nok ikke alle sammen hos arriva men den del

og utrolig lidt om den halvdel af de sekshundredetusind nye passagerer til fjernbusserne som i dag ikke føler at de har en transportmulighed

det er mennesker der har lave indkomster som pludselig får en mulighed for at transportere sig på familiebesøg turistoplevelser

ikke har råd til det og enhedslisten er bare ligeglad enhedslisten går i stedet op i at dsb mister en billetindtægt på i omegnen af

af dsbs billetindtægter fordi dsb er for enhedslisten vigtigere end de danskere som benytter sig af transportmulighederne og som får nye transportmuligheder enhedslisten er et institutionsparti enhedslisten går op i statslige institutioner det er det vigtigste

ikke kommer til at betyde en række forringelser af den eksisterende offentlige kollektive transport og det er hverken dsb eller arriva vi bekymrer os om vi bekymrer os om at hvis man er nødt til at skære ned på det eksisterende kollektive

betyder det forringelser jeg har været inde på det i min ordførertale yderområderne

på det her forslag så det er det der bekymrer os det kan ikke andet end at få konsekvenser høringssvarene

fra regionerne og fra trafikselskaberne siger jo klart at det her betyder at de må spare andre steder

med krav om kompensation fordi forudsætningerne for deres kontraktindgåelse jo ændrer sig væsentligt

med det indhug man vil gøre i også arrivas

indtægtstabet hos dsb forventes at være tre og tyve million kroner overskuddet på dsbs regnskab

havde et overskud på næsten tre hundrede million kroner følgen af det her forslag er et tab i billetindtægter for dsb på tre og tyve million kroner

og er imod alt privat fordi man ønsker at alt skal være statsligt og der skal være noget privat og så er man ligeglad med fra enhedslistens side at dem der skal rejse

privat er dårligt og alt statsligt er godt

side at der er rigtig mange gode elementer i det her også for at sikre bedre transportmuligheder for rigtig mange mennesker i det her land men jeg har jo også givet udtryk for nogle bekymringer derfor vil jeg godt spørge ministeren om

vi har i hvert fald en bekymring for

den pris som forbrugerne skal betale derude for

sin fine rejse fra sin dør og

ud til sin endestation

lignende reformer har ført til øgede billetindtægter

hvis blot vi får øgede billetindtægter i danmark på fem

øgede billetindtægter på næsten en halv milliard kroner det kan godt finansiere den her lille øvelse så jeg tror på at det her vil gøre kollektiv transport mestendels offentlig men også privat kollektiv transport så attraktiv at vi får øgede billetindtægter som rigeligt vil kunne finansiere den øgede omkostning som

forbundet med de her digitale løsninger som altså vil give brugerne en bedre oplevelse

en glimrende drøftelse med ordføreren fra venstre

der bor længere ude altså i udkanten af danmark vil få bedre muligheder med fjernbusserne og det anerkender jeg

om det vil få en betydning om det vil være sådan at man bliver nødt til at skære ned på den lokale bustrafik eller hvad det måtte være så mit spørgsmål her går egentlig på om ministeren vil anerkende at der kan være en problemstilling og om ministeren

sikre at det ikke får betydning for dem der bor længere ude igen hvis ministeren kan følge mig at vi sikrer at de stadig væk kan have en god betjening uanset om det nu er offentlig eller privat at de også har

er relevant med et kollektivt transporttilbud helt derude eller om man i stedet i højere grad

man blandt andet gør i nordjylland noget flekstrafik til at sikre at man kommer fra det yderste danmark og ind til den nærmeste busstation eller den nærmeste togstation jeg kan kun konstatere at også for bustransporten gælder det at tabet af billetindtægter forventes at være under en procent af de billetindtægter man har

jo staten der går ind og disrupter sin egen

ministeren selv ville acceptere at

tab på tre og tyve million kroner på baggrund af unfair konkurrencevilkår på grund af disruption men spørgsmålet går på at vi

ønsker at støtte de positive

deler forslaget op kunne det ikke være interessant at vi begyndte at arbejde på nogle løsninger hvor vi samler så mange partier vi kan og så kan i stadig få jeres flertal

for den anden halvdel altså den der omhandler fjernbusser vil ministeren overveje at

som kan deles på tværs af private og offentlige aktører salg af billetter på tværs af private og offentlige aktører og så handler det altså også om at private aktører en yderligere adgang til at transportere folk der hvor der er et kundegrundlag lad mig

som i dag ikke har råd til at foretage den transport de gerne vil foretage men som får en mulighed ved at private fjernbusser får øget adgang til at levere en ydelse

stemmer man imod at trehundredetusind mennesker

vil transportere sig hen fordi man vil tvinge dem til at benytte nogle tilbud som ganske vist er offentlige men som også er dyrere end de private fjernbusser og som de derfor ikke har råd

til hanstholm fra københavn koster mere end det gør at flyve til til barcelona jeg er dybt enig men ikke desto mindre

så jeg spørger lige igen nu nu siger ministeren at ministeren vil overveje det

at køre med en bus er en billigere transportteknologi end det at køre med et tog der er mange mennesker der opfatter toget som mere behageligt og rart at

end en bus og derfor vælger de det men der er andre for hvem det at bussen er billigere betyder at det åbner nogle muligheder for at de kan transportere sig som toget

når man siger at folk partout skal køre med toget der hvor der kører tog og ikke må køre med en privat fjernbus har man trukket sine egne præferencer for banekørsel ned over hovedet på folk med det resultat at de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

justeringerne foretages fordi der er et ønske om og en tro på at de erfaringer man har gjort sig i sund og bælt kan udnyttes bedre og sikre en

endnu bedre drift med lovforslaget får den siddende minister mulighed for at give sund og bælt opgaver

fremgår af forslaget administration af miljøzoner der kan ordningen komme i betragtning med lovforslaget foreslås også

selskabet får med lovforslaget mulighed for at sælge og udvikle løsninger som for eksempel

softwareydelser formålet med dette er blandt andet at synliggøre at sund og bælt partner as har kompetencer på de områder som markedet efterspørger

as brobizz operatør as og brobizz as selskaberne får nu endnu bedre mulighed for at samarbejde med andre aktører med henblik på at optimere driften såfremt man er bekymret for

forslaget kan få negative konsekvenser for økonomien i den ikkekommercielle del af sund og bælt

mener grundlæggende at det er fornuftigt at den viden og erfaring der ligger i sund og bælt bruges mest muligt og på bedst mulig vis og det mener vi at det her lovforslag understøtter hvorfor vi også støtter lovforslaget vi ser frem til det videre arbejde i udvalget

laver de her retslige ændringer i sund og bælt holding as blandt andet så man kan trække på den store viden som selskabet efterhånden har tilegnet sig

som man jo hastigt

sund og bælt den her mulighed for at

når nu man har udviklet ting og har en stor viden på området

jeg ser også frem til at vi får dem involveret endnu mere i den kommende kattegatundersøgelse og trækker på på de gode erfaringer som

vi ser frem til udvalgsbehandlingen og støtter forslaget

sund bælt holding as koncernens retlige rammer således at selskabets erfaringer bedre kan udnyttes og optimeres sund og bælt koncernen har efter mange års erfaring med vejledning af brugere inden for opkrævning og inddrivelse af broafgifter og kontrolførelse opnået en høj efterspørgsel på deres kompetence og dataviden inden for området den høje interesse for koncernens kompetence og deres dataviden er jo forståelig da de kan bidrage med nye

kvaliteter i opgaveløsningen for de efterspørgende rådgivningsvirksomheder og infrastrukturejere

hensigtsmæssig forretningsførelse det involverer jo at koncernens kommercielle selskaber får mulighed for at indgå nye samarbejdsaftaler som kan optimere driften i selskaberne og at sund og bælt partner as som led i deres rådgivningsvirksomhed kan udvikle og sælge ydelser af deres data som rådgivningsmarkedet så kan få adgang til derudover foreslås det så at sund og bælt koncernen kan forberede opgaver med henblik på regulering af vejtrafikken efter transport bygnings

således ikke koncernen en konkret opgave men giver udelukkende mulighed for at foretage forberedende aktiviteter som er nødvendige

på et senere tidspunkt at få tildelt konkrete opgaver

holdingkoncernens udstyr og it understøtning således at det kan tjene andre opgaveformål og samtidig giver lovforslaget os mulighed for en ny og avanceret rådgivning og data til gavn for udefrakommende aktører i branchen som kan anvende det til at optimere kvaliteten og effektiviteten af deres virksomheder i relation til driften

vi mener det er positivt at der med lovforslaget åbnes for tests og udvikling af løsninger til med et fint ord periodebaserede vejafgifter og i den

med en fremtidig udfasning af benzin og dieselbiler

er der behov for en omlægning af afgifterne på

herunder sandsynligvis en overgang til afgifter der i højere grad er baseret på vejbenyttelse den såkaldte

er også positive over for at sund og bælt kan udvikle og sælge ydelser forbundet med udførelse af rådgivning vedrørende planlægning forberedelse finansiering og anlæg samt drift og vedligehold af infrastrukturer og man er jo allerede nået rigtig langt

vi er derimod noget skeptiske over for lovforslaget

skal kunne sælge data til et kommercielt marked det behøver ikke nødvendigvis

være et problem men det kommer sandelig an på i hvilken form man sælger de der data en del af de data man vil samle og ophobe i forbindelse med for eksempel vejafgifter kan være

såkaldt kommercielt marked men de kan jo også gives i form af anonymiserede og større klumper eller

det problem vil vi gerne have belyst nærmere i forbindelse med forslagets behandling i udvalget men ingen tvivl om at vi er positive over for lovforslaget

en grundregel at de her ting skal skabe muligheder og ikke begrænsninger det her lovforslag er et godt eksempel på at der skabes øgede muligheder og

sige at der er nogle selskaber der skal have nemmere indgå i samarbejder

dejlig fredag og solen skinner udenfor

jeg har sagt nu sikkert også rosen til enhedslisten den tror jeg de er helt enige i tak for ordet

det vil jeg faktisk ikke jeg synes at det er en meget

at vi selvfølgelig skal harmonisere vores

gdpr lovgivning og så videre er med til at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssig deling så grundlæggende er vi positive

af andre steder end på brugerne radikale venstre støtter forslaget

og bryde sit hoved med at opfinde flere dybe tallerkener og mere varmt vand

en justering af den retlige ramme for selskaberne i sund bælt holding koncernen koncernen er kendetegnet

som primært løser større samfundsopgaver og kommercielle selskaber der opererer på det frie marked det er vigtigt for regeringen at rammerne for selskaberne løbende justeres så koncernen kan drive selskaberne effektivt og følge med udviklingen og så er det vigtigt for regeringen at koncernens særlige kompetencer så vidt muligt udnyttes til gavn for samfundet dog uden at det frie marked lider skade det foreslås med dette lovforslag at sund bælt

as skal kunne igangsætte forberedende aktiviteter med henblik på senere at være klar til at kunne varetage opgaver med regulering af vejtrafik

der er et konkret potentiale for at de erfaringer kompetencer og it systemer som sund bælt holding koncernen har i relation til de brugerfinansierede faste forbindelser kan udnyttes til andre typer af opgaver det kan eksempelvis være opkrævning og kontrol med de vejbenyttelsesafgifter som regeringen og dansk folkeparti har besluttet at indføre fra to tusind og tyve selskabet tildeles ikke med dette lovforslag en egentlig opgave men alene hjemmel til at forberede at denne type opgaver

en del af deres virksomhed de opgaver som

selskabet eventuelt vil få tildelt vil blive tildelt ved anden lovgivning efter vedtagelse i folketinget derudover justerer vi med lovforslaget rammerne for sund

partner as det foreslås at selskabet som led i dets rådgivningsvirksomhed kan sælge ydelser der vil for eksempel være tale om de unikke data som koncernen ligger inde med i relation til drift og vedligehold af de store faste forbindelser og som rådgivningsmarkedet i øvrigt efterspørger

mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med andre virksomheder myndigheder med videre med denne hjemmel kan koncernens selskaber i højere grad benytte sig af de kompetencer som allerede findes på markedet med henblik på at drive og udvikle selskaberne mere effektivt tak for

nitten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside og jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen der også vil fremgå af folketingets hjemmeside